vil fremgå af folketingstidende DK

sygedagpengeloven

for at sikre at sygemeldte får den opfølgning som de efter loven har krav på konkret betød det at manglende kommunal opfølgning medførte at der ikke blev udbetalt refusion for den periode hvor kommunen ikke havde opfyldt sin pligt til at følge op

kommunerne oplevede i den forbindelse at bestemmelsen flyttede deres fokus så opfølgningen var mere rettet mod rettidighed end på fastholdelse af sygemeldte på arbejdsmarkedet

for at afprøve kommunernes opfølgning uden

yderligere forlænget i to år til udgangen af to tusind og tretten fordi det af datatekniske årsager først var muligt at få målinger et godt stykke inde i suspensionsperioden ifølge målinger foretaget af arbejdsmarkedsstyrelsen er resultatet af suspensionen at godt to og halvfems procent af sygedagpengemodtagerne i juli to tusind og tretten ikke manglede at få en samtale procentsatsen har i to tusind og tolv og i første halvdel af to tusind og tretten ligget på samme stabile niveau de sidste otte procent drejer sig om sager hvor den manglende opfølgning ikke kan tilregnes kommunens utilstrækkelige administration

opfølgningspligten uden en refusionsbestemmelse

nu tage stilling til hvad der skal ske på området en genindførelse af bestemmelsen vil medføre medføre betydelig øget bureaukrati da kommunen derved i hver enkelt sygedagpengesag skal opgøre hvor meget statsrefusion de er berettiget til og samtidig skal revisionen påse at kommunen også har opgjort det korrekt i i venstre synes vi at det er vigtigt ikke at besværliggøre

når målinger viser at det er uden formål

der forenkler arbejdsgangen på sygedagpengeområdet og på den måde kan kommunerne fokusere på at de sygemeldte får den opfølgning som de efter loven har krav på i stedet for at bruge ressourcerne på registrering venstre er tilfredse med at der i lovforslaget er medtaget bemærkningen om at arbejdsmarkedsstyrelsen løbende følger udviklingen

en eller flere kommuner i en længere periode har en utilstrækkelig opfølgning for eksempel under

om at kontakte den pågældende kommune for at understøtte at opfølgningen i kommunen forbedres vi mener nemlig at det er vigtigt at være opmærksom på at der stadig væk er kommuner der ikke formår at at varetage opgaven

skal der føres nødvendig kontrol med så vi sikrer at mennesker på sygedagpenge får opfølgende samtaler og vi sikrer at de kommuner der ikke formår at varetage opgaven får mulighed for

i en sag hvor kommunen ikke har fulgt op

formålet med det var netop at sikre at sygemeldte netop får den opfølgning som de har krav på

vi netop også sørger for at de her sygemeldte får et ordentligt sygdomsforløb

og tættere på arbejdsmarkedet det virker jo ganske fornuftigt men reglen

også haft den uheldige konsekvens at kommunerne netop har fokuseret på om det er gjort til tiden og måske

det har aldrig nogen sinde været ideen med det derfor har man de sidste fire år jo netop suspenderet denne regel for at afprøve om kommunerne vil følge op i de her dagpengesager uden at have en trussel om bortfald af refusion hængende over hovedet her har det vist sig at kommunerne samlet set har overholdt deres opfølgningspligt

her er jeg nødt til at sige at det skal stå klart at sygemeldte borgere selvfølgelig stadig væk

en god opfølgning det synes jeg også kommunerne har vist de kan levere uden den her trussel fra staten arbejdsmarkedsstyrelsen vil selvfølgelig løbende følge udviklingen og hvis en kommune gennem flere måneder ikke overholder opfølgningspligten vil kommunen

i samarbejde med kommunen vil sikre sig at opfølgningsindsatsen

afbureaukratiserer vi her det er fornuftigt men samtidig sikrer vi også at de her

der bred enighed om i folketinget

kan skyldes andre tiltag end manglende opfølgning fra kommunens side der

det er rimeligt at man fjerner den straffebestemmelse for kommunen er ingen grund til at have en straffebestemmelse når de lever op og skulle der være en enkelt

sker i den kommune men generelt lever kommunerne op til det vi har forlangt af dem og derfor kan vi i dansk

den

bliver fjernet så det ikke hænger over kommunernes

svigte en enkelt gang så

ordførere

kommunerne til at se mere på rettidighed end på den enkelte sygemeldtes behov for opfølgning med det resultat at flere og flere ville blive frataget deres sygedagpenge da kommunerne ellers ville blive straffet økonomisk da vi i øvrigt går ind for at der ydes hundrede procent refusion til kommunerne for udgiften til sygedagpenge kontanthjælp osv kan vi kun tilslutte os lovforslaget vi vil dog ligesom ftf efterlyse at der kommer meget mere fokus på at skabe gode regler og økonomiske rammer for kommunerne som kan medføre at kommunerne i højere grad tager udgangspunkt i den sygemeldtes behov for god opfølgning og så venter vi stadig væk mere og mere utålmodigt på at regeringen indfrier løftet fra regeringsgrundlaget om at afskaffe varighedsbegrænsningen for

som regeringspartierne og enhedslisten var enige om før valget at man skal bevare retten til sygedagpenge indtil man er rask nok til at arbejde eller syg nok til at blive tilkendt førtidspension

ikke umiddelbart noget med dette lovforslag at gøre men det er nødvendigt at understrege da regeringsgrundlaget nu er to år gammelt uden at løftet er blevet indfriet det er endnu mere nødvendigt at understrege fordi beskæftigelsesministeren i stedet for at indfri regeringsgrundlaget har indledt forhandlinger med højrefløjen om en dramatisk forringelse af sygedagpengereglerne ved at skære

som de skal altså overholder loven i to og halvfems procent af

grænsen for

skal tages kontakt til kommunerne til halvfems

firs procent det mener vi kunne sikre at der fortsat er en meget høj kvalitet

ministerens svar på når hun går

senere men vi kan som sagt

ikke giver dem statsrefusion hvis de ikke følger op i sygedagpengesager det viser sig at kommunerne faktisk laver en fin opfølgning der er en rigtig god statistik på området så derfor kan

det er overflødigt at have den her regel om at man

statsrefusionen fra kommunerne

at man kan fjerne den her regel og samtidig også sørge for at hjælpe de kommuner der så har problemer med opfølgningen

kan det konservative folkeparti støtte det her lovforslag det er skønt når vi kan fjerne bureaukrati og det giver god mening for borgerne at gøre

kan faktisk godt få den gældende lovgivning til at fungere på

så derfor er det her jo et lille lovforslag vil jeg gerne sige men men ikke desto mindre et skridt i retning af en beskæftigelsespolitik der i højere grad bygger på resultater og mål i stedet for på middel og proces og det vil jeg gerne takke alle folketingets partier for at bakke

skal have lovforslaget til at virke hvis

at der er behov for at reagere hurtigere og i flere sager så skal arbejdsmarkedsstyrelsen selvfølgelig gøre det så et tilsagn fra min side om at vi følger det her tæt og skulle tingene udvikle sig negativt set med borgernes briller altså også hvad angår retssikkerhed

halvfems procent så mit forslag vil være

vi også over for folketinget

på det rigtige tidspunkt om der er behov for at stramme op hvad angår opfølgningen fra arbejdsmarkedsstyrelsen

rammer for mere vækst og flere arbejdspladser for eksempel gennem fremrykning af skattelettelserne

vækstplanen i det hele taget bør vi styrke erhvervslivets muligheder for at skabe flere job til de ledige

l halvfjerds udmønter primært elementer fra den politiske aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse indgået i maj måned mellem regeringen og enhedslisten første del blev udmøntet med l to hundrede og otte og tyve tidligere i år og ligesom vi dengang ikke kunne støtte forlængelsen af den særlige uddannelsesordning bakker vi heller ikke op om en midlertidig arbejdsmarkedsydelse som er hovedelementet i l halvfjerds det skyldes ganske enkelt at forslaget slækker på virkningerne af dagpengereformen og fastholder de ledige uden for arbejdsmarkedet i danmark lever alt for mange mennesker af overførselsindkomster ja faktisk

under halvdelen af danskerne må forsørge den anden halvdel der ikke arbejder det er en kæmpe udfordring at få vendt en så negativ tendens og derfor bør regeringen holde fast i reformsporet i venstre mener vi ikke at regeringens midlertidige lappeløsninger hjælper de ledige på længere sigt det man har brug for er nemlig et job og ikke en sovepude for vi ved

man får en offentlig ydelse jo sværere bliver det at komme tilbage på arbejdsmarkedet skal det lykkes for den ledige at få et arbejde er der to ting vi bør gøre som politikere

på at skabe arbejdspladser frem for at fastholde folk på en ydelse

der er brug for flere reformer og bedre vilkår for erhvervslivet så der skabes flere arbejdspladser i danmark og desværre var vækstaftalen ikke ambitiøs nok for det andet skal vi sikre at der er de rette incitamenter til at søge de job der allerede er i det økonomiske råds efterårsrapport kan man se at en kortere dagpengeperiode fremrykker afgangen til beskæftigelse reformen virker altså efter hensigten en spørgeskemaundersøgelse viser

ikke ville have søgt eller accepteret et job hvis de ikke stod til at miste dagpengeretten og knap halvdelen har søgt bredere både fagligt og geografisk og mere intensivt hen mod slutningen af deres dagpengeperiode flere finder altså et arbejde når perioden er ved at udløbe og jobåbningerne er der faktisk er der over femhundredetusind personer

det er tydeligt at en gradvis indfasning af dagpengereformen vil bremse vil bremse de positive virkninger vi ser lige nu under behandlingen af

og otte og tyve kunne man høre beskæftigelsesministeren sige

ikke er at forlænge dagpengeperioden

arbejdspladser og med det vil jeg blot opfordre ministeren til at følge sit eget gode råd og holde fast i den dagpengereform som vi ved hjælper de ledige tilbage på arbejdsmarkedet at skabe flere danske arbejdspladser og gøre det attraktivt at tage de job der allerede er er den bedste hjælp vi kan give til de ledige holdbare løsninger er det vi arbejder for i venstre og derfor kan vi ikke støtte

de derved også kommer hurtigere i job

optaget af er jo ikke at komme på en overførselsindkomst det mennesker er optaget af er

set at få et job

fair nok at vi prøver på at redde så mange mennesker som vi

give dem et arbejde men der er mange mennesker som vil

få store sociale problemer er

fortsat være når dagpengereformen er fuldt indfaset der har vi et

kontanthjælpssystem der sikrer at mennesker kan få en indkomst hvis de har behov for det og ikke har anden indtægt og det sikrer jo at der ikke

venstres

de sidste to tre år af den borgerlige regerings levetid forsvandt der knap tohundredetusind job

dengang da man havde magten og flertallet som skulle pege i retning af at man pludselig kunne skaffe job til ethundrede og enoghalvtredstusind mennesker

og fagligt og det sikrer jo at de kommer hurtigere i job

lave en midlertidig arbejdsmarkedsydelse som regeringen

så fastholder vi jo mennesker på overførselsindkomst vi skal jo bringe mennesker i job

det det handler om vi skal skabe flere job og derfor kan man sige at det her er sidste chance jeg

opfordre regeringen til at ringe til venstre

når venstre mener man er så dygtige til at skabe job hvorfor i alverden gjorde man så ikke noget ved

lave en aftale med regeringen om vækst

vi vil fremrykke de skattelettelser

set har aftalt med regeringen vi vil fremrykke dem

jo

hvis man ikke længere kan få dagpenge der har vi kontanthjælpssystemet

hvis man har behov for kontanthjælp

berettiget til det så kan man jo få kontanthjælp så det er jo ikke således at mennesker bliver nødt til at gå fra hus og hjem som følge af at dagpengeperioden nu

alt det her skyldes dels at

var brat og brutal dels at reformen blev gennemført midt i en krisetid regeringen har fulgt udviklingen på det her område nøje og vi har taget en lang række initiativer for at afbøde konsekvenserne af dagpengereformens

blandt andet forlænget dagpengeperioden styrket hjælpen til de arbejdsløse målrettet job til langtidsledige og gennemført en uddannelsesordning og hele den røde tråd i

der både er blevet ramt af arbejdsløshed og den tidligere regeringens hårde indfasning af dagpengeændringerne det arbejde fortsætter vi

den tyvende maj to tusind og tretten

det her lovforslag vil skabe tryghed for alle de mennesker som dagpengereformen berører ved netop at sikre dem et forsørgelsesgrundlag men det vil samtidig

det vil sige at der er en sammenhængende løsning helt konkret opnås retten til midlertidig

fra det tidspunkt hvor en persons dagpengeret eller ret til den særlige uddannelsesordning er

af det maksimale dagpengeniveau for ikkeforsørgere og firs procent for forsørgere det er selvfølgelig et krav

aktivt arbejdssøgende

man kan og vil overtage et arbejde med dags varsel og dermed også medvirker i en aktiv indsats en vigtig del af lovforslaget er netop at der gøres en

indsats for at få de her folk i arbejde

ret og pligt til virksomhedsrettede tilbud som virksomhedspraktik jobrotation nytteindsats og løntilskud ligesom ufaglærte og faglærte med forældede uddannelse får ret til tilbud om uddannelse på denne måde sikres de berørte forsørgelse

vil sige og det vil man nok høre om lidt især fra borgerlig side

nødt til at sige at tredivetusind menneskers forsørgelse altså ikke

de sociale konsekvenser

den daværende borgerlige regerings brutale indfasning af dagpengereformen kommer vi heldigvis aldrig til at kende fuldt ud heldigvis

vi fik en rød regering og til alle dem der lytter til det her i dag

som var på vej til at falde ud eller nogle

sige at

vi er nødt til at kigge på forholdene

langtidsledige for de er ikke et socialt eksperiment det vil vi socialdemokrater ikke finde os i derfor smiler jeg i dag

arbejdsmarkedsordfører der står på folketingets talerstol i dag for i dag gør vi en forskel for de her mennesker i dag viser vi at der er kommet en god rød regering til som virkelig ikke kun tænker på at få dem pisket ud

tænker på at gøre noget for de her mennesker

skaber vi en rimelig overgang til en to årig dagpengeperiode samtidig med at vi holder hånden under de langtidsledige

en vanskelig situation så derfor

i finansloven skærer man først penge væk og så tilfører

igen til de her otte ugers kurser på amu centrene

penge væk i finansloven

amu centrene opgaven med otte ugers kursus til alle dem der står og

er det noget med tredivetusind der skal igennem amu centrene hvordan hænger det sammen med at man

det allervigtigste for mig når jeg står her er at vi har lavet en rigtig rigtig god ordning hvor vi hjælper de her mennesker samtidig med at vi hjælper dem

for uddannelse får en uddannelse og dem der har brug for en jobrettet indsats får en jobrettet

tres procent af dagpengene i stedet for at få et almindeligt seniorjob i fem år

det være herre leif lahn jensen synes at det er rigtig godt det er jo ikke så forfærdelig

herre bent bøgsted jo selv fandt på

kommer i arbejde og på den måde hjælper

træls arv fra den borgerlige regering godt hjulpet af dansk folkeparti og

fantastisk godt lovforslag der netop sørger for at de her mennesker

et job via den her akutjobordning alle de mennesker som er rigtig glade

jeg er da enig i at de her akutjobordninger ikke har fået alle mennesker i gang det er

ved godt at venstre ikke deler den opfattelse

skaber arbejdspladser samtidig med at vi har skabt

til os var jo et stort minus derfor har vi alle de her problemer og det er derfor vi skal løse det hele vi skaber både arbejdspladser vi sikrer tryghed i

utrolig mange penge på at skabe arbejdspladser vi har sikret mange uddannelse

sørget for at folk ikke er faldet i ingenting altså ikke

ikke kontanthjælp det er svaret til herre joachim b olsen og

godt så ja det vil berøre mange mennesker og det er derfor vi synes det er så alvorligt når en borgerlig regering over en nat

nu skal der være en lidt bedre indfasning en lidt mere human indfasning

er et princip som man ikke hylder i socialdemokratiet jeg troede ellers det var

en gammel arbejderværdi

det til at hænge sammen med at

at sige at man ønsker et opgør med krævementaliteten hvordan er det et opgør med krævementaliteten når man giver en check til folk

for mennesker vi er ikke ligeglade med mennesker vi vil netop gerne hjælpe mennesker samtidig med at vi skaber arbejdspladser og laver et bedre samfund og derfor håber jeg selvfølgelig at folk er klar over

så mange gange det erkender vi blankt

suspendere reglen om genoptjening så det kom tilbage til en halv år i op til to år igen og og det vil

to noget i den stil

afviste regeringen og der hørte vi at statsministeren sagde i

færdig punktum der skulle ikke komme

det det har regeringen selv slået fast og

støttet de hidtidige tiltag som regeringen er kommet med fordi vi har erkendt at krisen blev længere end

har vi støttet regeringens tiltag og det er fakta indtil videre

der er bare en hel del spørgsmål som jeg skal

er hvordan det fungerer med de her otte ugers amu kurser som de skal have

forvente at

uddannelse man skal have jeg går ud fra at det

en uddannelse der er rettet mod

også meget i tvivl om

afskaffelse af kursus i samfundsforståelse

det er vigtigt at man får noget viden om

det andet tiltag som regeringen

det er flettet ind med et bestemt antal timer i den nye uddannelse

det er der betyder noget i danmark så har jeg svært ved at forstå det med

jeg tror ikke der som sådan er forligsbinding på

komme videre og jeg håber virkelig at de kurser

målrettes direkte hvor der er jobåbninger

stillet i udvalget og vi er positivt stemt over for

men vi skal lige have de her ting på plads som sagt har vi støttet de andre tiltag

vi ser også positivt på det her men vi har en hel del

på nogen af dem her i salen i dag det er fair nok

teknisk at få besvaret sådan

juni to tusind

der er optimisme der er flere og flere industrijob der åbner sig så spørgsmålet er om vi er kommet derhen hvor

man kan sige at krisen måske er ved at

nogle andre der er bedre til at vurdere men dengang

de forudsætninger vi fik fra den daværende

der kom fra den daværende regering eller økonomer eller de embedsmænd der vejledte regeringen

de samme embedsmænd der vejleder regeringen i dag mange af dem i hvert fald så det

lidt svært vi var nødt til at se på de forudsætninger vi havde dengang men aftalen blev altså indgået før

dansk folkeparti sige før men så er jeg bare nødt til at spørge

hvad gjorde efterfølgende i det år hvor

valgkampen har sagt alt muligt andet og at de

nu går baglæns men i det år hvor

ud når vi kom til den periode hvor de

fjorten må det blive

at vi kunne suspendere genoptjeningsreglen så vi gik

år og ned til en halv år herre leif lahn jensen sagde nej

ikke have regeringen sagde nej

stemme imod at disse arbejdsløse får en menneskelig behandling de ville lade alle disse tusinder af mennesker ryge ned ad slisken

venstres formand herre lars løkke rasmussen har nydt livet med champagne og kaviarservering på sine flyveture på

stemmer venstre simpelt hen nej til at redde tusinder af arbejdsløse fra at gå fra hus og hjem derfor er jeg både vred og forarget over denne politik fra danmarks største parti for sf er det meget vigtigt at vi har et solidarisk samfund og vi lægger meget stor vægt på den danske arbejdsmarkedsmodel et grundlæggende princip

skal man i en passende periode have mulighed for at få en nogenlunde erstatning for sin løn nemlig dagpenge og det er en periode som venstre og dansk folkeparti

stor arbejdsløshed skar ned fra fire til to år de påstod gennem den beskæftigelsesminister fru inger støjberg at det kun ville ramme to tusind fire tusind arbejdsløse blandt andet vi i sf sagde i debatten i folketingssalen i to tusind og ti at det tal var forkert og at det ville vise sig at der var mange mange flere det ville ramme og det var os der fik ret tallet blev i størrelsesordenen tredivetusind og der var tæt på at ske en social katastrofe i danmark derfor har s r sf regeringen forlænget dagpengeretten i flere omgange men til et nedsat beløb

det som arbejdsløse kan få efter de to år er dog en nedsat sats cirka titusinde og firehundrede kroner per måned før skat for enlige og knap fjortentusind kroner før skat per måned for forsørgere det spiller så ingen rolle om man har friværdi i huset ejer en bil eller har en ægtefælle med en lønindtægt de beløb her ligger selvfølgelig under de cirka syttentusinde og trehundrede kroner per måned som er den fulde dagpengesats for øjeblikket men titusinde firehundrede kroner per måned for enlige og knap fjortentusind kroner for forsørgere er jo langt langt bedre end nul kroner og det var det som mange arbejdsløse ellers ville havne på

derfor er vi i sf meget glade for det her lovforslag fordi det forhindrer at det kommer til at ske for utrolig mange mennesker så kan man spørge sig selv vokser træerne ind i himlen nej det gør de ikke for det første er der ingen der kan få disse ydelser i længere tid end fire år som var dagpengeperiodens længde indtil et borgerligt flertal satte den ned til to år for det andet er der tale om en aftrapningsordning hvor der gradvis skæres lidt af den samlede ydelsesperiode på de fire år derfor vil der stadig være arbejdsløse som hvis de ikke kommer i arbejde desværre vil havne på kontanthjælp men den store fordel er at der nu bliver længere tid for langtidsarbejdsløse

og for nogle vil det lykkes

er der længere tid til at tilpasse sin økonomi

skaber en større tryghed for den enkelte det er altså en tryghed som partiet venstre stemmer imod derfor vil det være meget passende hvis venstre nu begynder at kalde sig for utryghedspartiet utryghedspartiet vil være en betegnelse som

vil være et ærligt slogan for venstre og jeg vil gerne give venstre lov til at bruge sloganet ganske gratis men jeg kan se at venstres ordfører er optaget af andre ting nu så han skal nok have det gentaget bagefter til slut vil jeg understrege at pengene naturligvis ikke bare bliver udbetalt det er en betingelse at de langtidsarbejdsløse skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktivt arbejdssøgende og alle i denne gruppe vil også have ret og pligt til at deltage i

arbejdspladsrettede tilbud af mindst tretten ugers varighed og med mindst tyve timer om ugen

ufaglærte og faglærte med en forældet uddannelse få ret til otte ugers uddannelse som skal aftales med jobcenteret de initiativer vil give den enkelte arbejdsløse bedre muligheder for at få et job og sf

det er jo ikke således at den her regering skaber mulighed for at antallet af job

men det ønsker man ikke man ønsker ikke at sikre at det

arbejde nej man ønsker at øge antallet af offentligt ansatte det er det jeg lytter mig til at regeringen gerne vil gøre sammen med enhedslisten så mit spørgsmål er

ønsker sf at den fremtidige dagpengeperiode skal være to år eller skal den være et andet

sagens kerne er som jeg også var inde på tidligere i min debat med venstres ordfører her i dag

der forsvandt knap tohundredetusind job

det var slutfacit da venstre trådte fra og derfor er det jo utrolig hult at man nu vil påstå

samtidig med at vi i alt har ethundrede og halvtredstusind arbejdsløse der er intet der tyder på at venstre vil være i stand til det og derfor er det ikke nogen løsning der har

er det et spørgsmål som man starter på at tage en debat om i forbindelse med carsten koch udvalget og der vil

ville være konsekvensen af det

forlig som dansk folkeparti deltog i som forkortede dagpengeperioden så jeg synes jo at herre bent bøgsted skal sige til sig selv at de ting der er foregået

selve spørgsmålet om dagpengesystemets

aftalt at karsten koch udvalget skal komme med nogle stikord til hvad en dagpengekommission kan beskæftige sig med og så vil regeringen tage stilling til om det skal være det som karsten koch

skal være emnerne for dagpengekommissionen og og så vil der blive arbejdet videre ud fra det grundlag så der vil komme et svar på

men jeg har sagt et par gange og det gælder fortsat at der vil komme nogle punkter som karsten koch udvalget vil foreslå regeringen man kan bruge

man skal se på dagpengesystemet og så vil regeringen

til nutiden det vil jo sige at de investeringer mangle i fremtiden og dermed er der nogle job der i

er hver en krone der bliver brugt på offentlige investeringer jo opkrævet i skatter og afgifter hos danskerne og hos de danske virksomheder og dermed er der også derude nogle job der ikke bliver skabt

så kan herre

er da også gået så godt at der jo faktisk er nogle steder for eksempel i det område jeg kommer fra i det østjyske område hvor hvor der er temmelig mange inden for

i arbejde jeg vil så sige

og det gælder både almene boliger og det gælder også private boliger

komme en hel del job der er jo også blevet lavet ordninger for for eksempel akademikere

er videnpilotordningen som kan hjælpe med til at skaffe

at regeringen samlet set

økonomisk vækst kan sættes på formel det er arbejdsudbud gange produktivitet og her står vi altså med et lovforslag som sænker arbejdsudbuddet og dermed også den økonomiske vækst og danskernes velstand det er det som det her lovforslag medfører på kort sigt

der skal bygges to havvindmølleparker og man skal som sagt energirenovere boliger det er da i høj grad en jobskabelse og

hvis herre joachim b olsen går ud og spørger en håndværksmester eller nogle bygningshåndværkere som har fået gavn af det her om de oplever at det skaber job så vil de helt klare sige at ja det gør det derfor

glade for den vækstpakke og

boligjobordning som så blev forlænget med

kan holde sig oven vande men den fører hende ikke sikkert op på land den midlertidige arbejdsmarkedsydelse forhindrer på samme måde at den arbejdsløse

går til bunds men den skaber ikke et retfærdigt og værdigt sikkerhedsnet til de arbejdsløse når samfundet ikke er i stand til at skaffe dem et arbejde problemets omfang ses af at alene i to tusind og tretten vil mere end tredivetusind være faldet for varighedsbegrænsningen på arbejdsløshedsdagpenge da den forkortede dagpengeperiode blev vedtaget af vk regeringen ivrigt bistået af dansk folkeparti og de radikale lød meldingen fra beskæftigelsesminister inger støjberg at den forkortede dagpengeperiode højst

fire tusind mennesker i september to tusind og tolv korrigerede den nuværende regering der havde tilsluttet sig de forringede dagpengeregler tallene til syv

tolvtusind som nu forventedes

falde for den forkortede dagpengeperiode

regeringen atter prognosen nu forventede man pludselig at syttentusind treogtyvetusind ville falde for varighedsbegrænsningen i to tusind og tretten i dag ved vi så at tallet bliver over tredivetusind i to tusind og tretten

af de arbejdsløse er langtidsledige

fra fjorten procent eller trettentusind i to tusind og otte regeringen har dumstædigt nægtet at gennemføre permanente løsninger på dette problem i stedet har vi fået lappeløsning på lappeløsning først med en halv års udsættelse af den to årige dagpengeperiode

uddannelsesydelse derefter dens forlængelse og nu med den midlertidige arbejdsmarkedsydelse selvfølgelig vil enhedslisten stemme for dette lovforslag

mange tusinde mennesker en form for forsørgelse

ikke ville have fået men det hjælper ikke på det der

problemet først og fremmest må der skabes arbejdspladser der skal satses langt mere målrettet på bæredygtige grønne job i energisektoren den kollektive trafik og energibesparende energibesparende bygningsrenovering af såvel offentlige bygninger som boliger

der har mistet dagpengeretten vi kan gøre det lettere at genoptjene retten til dagpenge hvis vi skeler til nabolandet sverige

noget højere end herhjemme til gengæld er det meget lettere at genoptjene dagpengeretten selv om den svenske arbejdsløshed er højere end den danske er langtidsledigheden langt lavere blot seksten

procent en af grundene er at den kortere

genoptjeningsperiode gør det langt mere attraktivt at tage imod et tilbud om endog meget tidsbegrænset arbejde hvilket er med til at skabe et meget mere fleksibelt arbejdsmarked for korte jobåbninger arbejdskravet for genoptjening af dagpengeretten var frem til vk regeringens forringelser i to tusind og ti på ni hundrede og to og tres timer eller seks og tyve ugers arbejde med støtte fra dansk folkeparti og de radikale blev kravet sat op til nitten fire og tyve timer det vil sige to og halvtreds ugers arbejde til sammenligning er arbejdskravet for genoptjening seks hundrede og tolv timer i finland og blot fire hundrede og firs timer i sverige med disse kommentarer støtter jeg

beskæftigelse og er med til at sikre en højere økonomisk vækst

beskæftigelsen i danmark er to og tyve procent af befolkningen i den arbejdsdygtige alder på overførselsindkomst det er langt flere end i andre vesteuropæiske lande

tværtimod i liberal alliance mener vi at overførselsindkomster skal være forbeholdt mennesker som ikke kan forsørge sig selv det var vel sådan set oprindeligt også grundtanken med velfærdssamfundet men det er skredet gennem mange årtier

det ændrer ikke på at det her lovforslag er et brud med det princip idet arbejdsmarkedsydelsen er undtaget fra reglen om ægtefælleafhængigheden vi kan ikke støtte

hele det her lovforslag igennem er det jo ret

de har været på dagpenge i et par år så skal vente i

er kommet på den her nye arbejdsmarkedsydelse vi mener ikke at der er behov for flere ydelser

den dagpengereform som blev vedtaget for nogle år tilbage derimod mener vi at alle sejl skal sættes ind

det de ledige egentlig drømmer om er at få et arbejde og når vi ved at der er omkring tredstusind jobåbninger hver måned så kunne det være rigtig godt hvis vi brugte vores energi på

får mulighed for at stifte bekendtskab med alle de her jobåbninger der er hver måned og som venstres ordfører sagde i sin ordførertale

at mange af de tiltag der er blevet sat i værk faktisk virker på den baggrund

har overlevet kampen om lygtepæle mobberi chikane puffen og

er det et let hop ud af s toget der fælder mig men sådan er

op når det drejer sig om noget så vigtigt som det her lovforslag

vi har haft en meget intens debat om dagpengereformen og dagpengereformens

dagpengereformens konsekvenser har været markante vi støtter vi støttede og vi støtter også fremadrettet

men det kan ikke stå alene det var en alt for hård indfasning af dagpengereformen

følger for rigtig mange mennesker og man kan også sige at

jeg ikke at der er tale om at vi

rigtige supplement det skylder vi de mennesker

man kunne have ønsket sig er en anden side af sagen

jeg at det er det rigtige at gøre

kasseeftersyn af systemet med henblik på

skal jeg fuldt ud bakke op om l

erfaringerne fra de senere år og ikke mindst de senere måneder viser at det var en lidt dumdristig handling at foretage al den stund at der er ualmindelig mange mennesker

meget meget meget svære at at deres dagpengeret vil ophøre man kan jo altid teoretisere om hvordan man gerne vil have et arbejdsmarked til at fungere

arbejdsmarkedspolitik og den bedste beskæftigelsespolitik er når vi skaber job når der er vækst i vores økonomi og når så mange som overhovedet muligt af den voksne befolkning kan forsørge sig selv og sine men det ændrer jo ikke

at tusindvis af mennesker i starten af det igangværende år to tusind og tretten på samme tidspunkt og flere end nogen sinde før har stået over for et ophør af deres dagpengeret og det er derfor at regeringen sammen med enhedslisten har handlet på

derfor bliver jeg nødt til at sige måske også lidt lidt hårdt at det undrer mig at de partier der har ansvaret for dagpengereformen og dermed også bærer en meget stor del af ansvaret for den situation som mange mennesker står i viser så lidt vilje til at være med til at løse problemerne og udfordringerne for det er jo ikke nok

teoretisk eller akademisk til situationen på vores arbejdsmarked og den situation vi har stået over for

ekstraordinært mange mennesker har skullet

på et tidspunkt hvor hverken konjunkturerne eller

anholde det der har været fremført i debatten i dag at hvis regeringen og

at indføre en uddannelsesstøtte eller

alle de her mennesker være kommet i ordinær beskæftigelse det synspunkt vil jeg gerne anholde

forholder sig sådan hvad bygger jeg det på ja jeg bygger det på at når vi så følger de mennesker der har fået muligheden for først at få uddannelseshjælp og efterfølgende

en meget lille del af de pågældende mennesker der er kommet i beskæftigelse og en meget lille del der er overgået til ordinær uddannelse ganske mange

det er den balance vi hele tiden skal have i vores beskæftigelsespolitik for sigtet må aldrig være til diskussion det er altid bedre at have et arbejde end at blive forsørget selvfølgelig det er altid bedre at opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet end at være i både dagpengesystemet og kontanthjælpssystemet og ligegyldigt hvor stædigt vi insisterer på det

skal der også være et socialt sikkerhedsnet når livet spænder ben når konjunkturerne er derefter og når mennesker står i en meget meget svær situation det er derfor vi behandler forslaget om en arbejdsmarkedsydelse jeg er selvfølgelig glad for at vi har et flertal for at kunne gennemføre det her jeg lytter mig til at

nogle opfølgende spørgsmål fra dansk folkeparti

vil jeg se frem til at besvare og jeg håber selvfølgelig på

indtil videre konstatere at det eneste parti der helt sikkert vil være med til at sikre de mange udfaldstruede

dagpengesystemet en fortsat ydelse er enhedslisten men mit håb vil være at med de spørgsmål der

må jeg så ikke igen lige understrege at det

interessant at have både teoretiske og akademiske diskussioner om vores arbejdsmarked

det gælder både når vi kigger på incitamenter og når vi ser på hvordan tingene har udviklet sig med en to årig dagpengeperiode derfor må enhver regering og enhver opposition også kunne forholde sig til hvordan tingene foregår i virkelighedens verden og i virkelighedens verden er der ganske mange af dem der nu har en to

inden de to år er gået heldigvis heldigvis det er stadig væk sådan at næsten halvdelen af vores nyledige er i beskæftigelse inden der er gået halvt år det viser jo i al sin enkelhed at vores arbejdsmarked på meget meget meget store træk fungerer rigtig godt

skal forholde os til i beskæftigelsespolitikken er jo dem der ikke kommer i arbejde inden der er gået halvt år og dem der efter en

er ude der hvor tingene begynder at blive rigtig svære nemlig når man rammes af langtidsledighed og så er der altså en gruppe der

vilkår ikke er kommet i beskæftigelse og det er dem vi ønsker at hjælpe med lovforslaget

som sagt vil jeg gerne gentage at mit håb selvfølgelig er at vi med besvarelsen af

de spørgsmål der måtte komme i udvalgsbehandlingen kan sørge for

tidligere arbejdsmarkedsreformer hvor man har øget arbejdsudbuddet har vist at

er tale om at man har gjort sig nogle erfaringer ude i virkeligheden med nogle konkrete reformer man har lavet i danmark men også i andre lande

reduceret merledigheden

halvtreds årige mulighed for

frem mod efterlønsalderen det afskaffede man så i nitten otte og halvfems

men man oplevede altså at selv om man afskaffede den her ret så faldt merledigheden for den specifikke gruppe det er et konkret eksempel på at øget arbejdsudbud i danmark fører til øget beskæftigelse for en specifik gruppe der er også

ungeydelsen og så videre i nitten halvfemserne der er masser af eksempler på at man har lavet reformer som har øget arbejdsudbuddet og det har medført øget beskæftigelse det er ikke teoretisk

lovgivning herinde der sænker arbejdsudbuddet så sænker det også beskæftigelsen

udfordringer som vi selvfølgelig skal kunne adressere det jeg sagde før er at det ikke kan nytte noget at man kun forholder sig teoretisk til om en reform virker eller ej

end det antal den tidligere regering forudsatte

til at forholde sig til det og det kan tror jeg hænge ganske nøje sammen med det tidspunkt man vælger at lave dagpengereformen

førtidspension eller andre former for ydelser til arbejdsmarkedet så hurtigt som det

lader sig gøre først og fremmest af hensyn til den enkelte men også af hensyn til den måde vores arbejdsmarked fungerer på og den samlede samfundsøkonomi på den ene side

side skal der være et ordentligt socialt sikkerhedsnet

en sikkerhed for at mennesker kan fungere også selv om ulykken eller uheldet skulle være ude og det jeg savner i diskussionen i dag er at alle anerkender den

juridisk bindende bekendtgørelser og kommunerne skal udarbejde forslag til hele eller dele af indsatsprogrammerne og for anden planperiode vil det gælde vandløbsindsatsen det betyder bla at klageadgangen til natur og miljøklagenævnet ophæves det bliver herefter ikke muligt at klage over bekendtgørelser om politisk fastsatte mål og indsatser eller vandområdeplanerne og for at sikre større

bestående af relevante organisationer og foreninger hvis der

bidrage med viden om specifikke lokale forhold der bør tages i betragtning ved planlægning af vandløbsindsatserne dertil kommer så også en afskaffelse af de danske særbestemmelser om idéfase teknisk høring supplerende høring og kommunale handleplaner da de alle ligger ud over hvad eus vandrammedirektiv kræver med lovforslaget om vandplanlægning følger l to og halvfjerds som kort

er en konsekvensændring som følge af loven om vandplanlægning og hvor sektorlovgivningen i dag henviser til vandplanerne efter miljømålsloven vil der så i stedet skulle henvises til de relevante regler udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning også udpegning af drikkevandsforekomster og drikkevandsressourcer flyttes fra miljømålsloven til vandforsyningsloven se nu er sådan et

jeg må sige at ministeren har formået at fremstille et lovforslag som efter min mening er

jeg skal starte men jeg ved at

forventningsafstemme med hinanden vi er nødt til at stille en stribe af spørgsmål og jeg forventer også nogle samråd hvor vi skal igennem det her

hvordan de enkelte regler skal bruges

for mig at se er det ganske enkelt umuligt at tyde hvorvidt folketinget i givet fald ved en vedtagelse af lovforslaget giver ministeren bemyndigelse til at foretage hvad der er en nødvendig ændring af eus vandrammedirektiv i dansk ret eller hvorvidt ministeren og naturstyrelsen måtte ønske at overimplementere vandrammedirektivet som udgangspunkt

for meget forlangt at vi i det mindste kan overskue det så jeg er i den forbindelse nødt til at spørge ministeren om ministeren mener at de kommende bekendtgørelser

i visse tilfælde kan udgøre ekspropriative indgreb når de er så detaljerede at de reelt binder de berørte lodsejere på hænder og fødder med de formuetab i form af manglende udbytter oversvømmelser osv

de enkelte områder jeg mener i hvert fald at folketinget

have et klart og entydigt svar på hvorvidt ministeren alene agter at anvende bemyndigelsesbestemmelserne til en direkte implementering af vandrammedirektivet eller hvorvidt ministeren og hendes embedsværk ønsker at udnytte de mange abstrakte bemyndigelsesbestemmelser til at indføre regler der er strengere end påkrævet i vandrammedirektivet

de her bekendtgørelser overhovedet skal indeholde og det finder jeg jo ikke særlig betryggende

som måske beskriver noget af det her men jeg vil blot sige at

forhandlinger vi kommer til bagefter man kan altså ikke sende ting over klokken tre om natten og

at øge interessentinddragelsen der er behov for at inddrage den viden der ligger derude

også set behovet for inddragelse ved de gentagne eftersyn af blandt andet karakteriseringen af vandløb som naturlige eller kunstige som ministerens embedsværk har været igennem de sidste par år

altså dem der bliver direkte berørt af indsatserne

være rigt overrepræsenteret jeg håber på at

en forudsætning for at vandrådene kommer til at virke godt jeg synes at ministeren modsiger sig selv

på den ene side gennemfører ministeren lovforslag netop for at øge inddragelsen af befolkningen

ministeren vælger at fjerne klageadgangen det synes jeg altså er underligt

jeg må også en fjernelse af klageadgangen er dybt problematisk at det ikke vil være muligt at klage

bekendtgørelserne eller selve vandområdeplanerne er altså et demokratisk problem lovgivningskompetencen tilkommer folketinget og selvfølgelig ikke embedsmandsværket jeg synes det er kritisabelt at ministeren på den måde kommer til at gå uden om folketinget i forbindelse med vandplansindsatsen vi må have

der endnu ikke er gyldige vandplaner

tilblivelse og at de berørte lodsejere havde mulighed for at klage over vandplanerne altså selve tilvejebringelsen derfor bliver jeg også bare nødt til at spørge om det overhovedet er i overensstemmelse

med århuskonventionens søjle vedrørende adgang til klage

at berørte lodsejere med dette lovforslag afskæres muligheden

selv om lovforslaget skulle være i overensstemmelse med århuskonventionen

det samme som at ministeren ikke kan inddrage befolkningen i yderligere grad jeg synes

embedsværket vil undgå en masse erstatninger og søgsmål

man behøver være bange for i hvert fald ikke hvis det arbejde man har lavet er i orden til at starte med hvis ikke vandplanlægningen tager højde for de problemer ministeren udmærket er klar over eksisterer

jeg bange for at det hele starter

selvsagt også mange betænkeligheder på mit partis vegne og en alenlang liste med spørgsmål som jeg naturligvis bliver nødt til at

jo ikke ligegyldigt hvilken økonomi der ligger bag gennemførelsen af vandplanerne og slet ikke når ministeren har sørget for at det kun er ministeren selv og hendes embedsværk der for eksempel kan bestemme hvilke mål det er vi skal nå og dermed hvordan økonomien i sidste ende kommer til at se ud det fremgår ikke af lovforslaget hvornår de økonomiske konsekvensberegninger skal foretages forud for

jeg går da ud fra at disse beregninger skal foretages så jeg kan kun tolke det som om ministeren ikke vil imødegå den politiske dagsorden om at mulighed for vækst og øget konkurrenceevne går hånd i hånd med en god fornuftig beskyttelse af vores natur

vi får se og jeg glæder mig til at høre ministerens svar jeg må sige at vi er meget kritiske over for forslaget og især også når forslaget mangler at oplyse om hvornår der skal foretages erhvervsøkonomiske konsekvensberegninger for erhvervslivet jeg tror godt ministeren ved at det er et bekymret folketing som gang på gang har efterlyst flere økonomiske konsekvensvurderinger som netop kan bidrage til at der

oplyst grundlag derfor skal og må alle betænkeligheder klargøres og have en forklaring og ministeren kan jo ikke være overrasket over at vi vil indkalde til samråd om vandplanlægning et samråd

har varslet vi vil derfor

bede ministeren overveje sit koncept for gennemførelse af vandplanerne en udpræget brug af abstrakte bemyndigelsesbestemmelser manglende økonomiske konsekvensberegninger og manglende klageadgang som vi ser det i det her lovforslag forskyder simpelt hen den demokratiske lovgivningskompetence fra folketinget og over til ministeren og ministeriet og hendes embedsværk

den situation engang

der skal være ville svække folketingets indflydelse det forstår jeg overhovedet ingenting af

ingen sammenhæng mellem om befolkningen har mulighed for at klage over politisk bestemte mål og så folketingets mulighed for at udøve indflydelse

vi begge to godt ved at man kan blive meget overrasket over hvad noget man har læst i virkeligheden betyder når først det omsættes i virkeligheden

og går det igennem med en tættekam og når vi har været det igennem skal vi nok meddele hvad vi

andet er at hvis folketinget ikke har sin ret til og og

mulighed for at komme ind og se på hvordan de her bemyndigelser

bliver udformet i bekendtgørelser og andre sager

hvert fald sige at de regeringspartier der er

i hvert fald i de ti år jeg havde fornøjelsen af at følge den tidligere regerings arbejde der var ikke noget man gik så meget op i som

en proces som sikrer vores vandmiljø som sikrer at vi ikke har iltsvind i fjordene og

med to formål nemlig at sige kan vi ikke lave en så enkel proces som muligt som sikrer de her ting og kan vi ikke lave en proces som på en anden og bedre måde end det har været tilfældet hidtil får inddraget de interessenter der er på området altså dem som ved allermest om det dem som herre hans christian schmidt også refererer til har gummistøvlerne på

folk på slotsholmen noget at lave eller noget som helst andet men det er noget vi gør

nødt til at have en proces som sikrer

fremtiden beskytter vores sårbare natur

har ødelagt vandmiljøet men også en proces

får inddraget de mennesker som det betyder allermest for et andet princip

ret meget på mode at snakke om

som eu ikke har bedt os om vi vil gerne sikre at vores miljø bliver beskyttet

præcis derfor som herre hans christian schmidt også nævnte fjerner vi jo nogle af de ekstra elementer der har været i den danske lovgivning på den måde kan man sige at

som vi har gjort tidligere men som faktisk ikke er nødvendige i hensynet til eu lovgivningen det gør processen en lille smule mere gennemskuelig der er så ét punkt hvor vi alligevel har sagt arh der vil vi godt gå lidt videre

inddragelse af interessenterne

slår et ekstra slag og går et skridt længere end eu

vi siger at de folk der sidder ude i kommunerne de folk som det berører lodsejere og grønne organisationer og alt muligt skal have en bedre mulighed for at komme

eu kræver så det har jeg det

ændret på det er et sted hvor jeg mener at overimplementering giver mening men den diskussion kan vi

folketinget som som ikke synes

man skal have vandrådene og den ekstra inddragelse som vi

det giver selvfølgelig mening

egen ejendom og som man mener er ude af trit med det politiske mål som er sat

at klage over en konkret afgørelse der handler om ens egen jord eller indsats hvis man mener

men det er også vigtigt

på plads i to tusind og ni

landmændene eller miljøet

at vi diskuterer nogle vandplaner som bliver årevis forsinket

vi får lavet sådan en bureaukratisk evighedsmaskine hvor det bliver stoppet af den ene eller den anden eller den tredje klage det gavner jo ikke nogen at man ikke få klarhed over hvad det er der skal ske

mulighed for at kunne tilpasse indsatsen undervejs hvis vi bliver klogere

fundet en fornuftig balance

hvis der er spørgsmål til det jeg har ikke tænkt mig at gå ind i i detaljerne i lovforslaget

også blevet redegjort for af venstres ordfører men

så ser frem til debatten

simpel hen er fuldstændig ude af trit med

i forhold til den overordnede lovgivning

ikke være sådan at en lodsejer skal kunne sige nej

gennemsigtighed i hvordan den proces ligesom foregår

det hele men når man helt præcist går ned på

er nogle helt andre retningslinjer der træder i kraft er ordføreren enig

efter at miljøministeren

hans christian schmidt jo også godt selv om

til det bliver omsat ude på marken derfor er der selvfølgelig en proces og lige så snart det kommer meget tæt på lodsejeren

selvfølgelig også større krav på at kunne klage at kunne sige det synes jeg faktisk ikke er rimeligt for det griber ind

gælder alle så er det et spørgsmål om hvad

man binder ejeren på hænder og fødder

tage fejl af hvis man går ind i grundloven altså det er kun at finde den paragraf frem

det er ikke sådan at det der kommer fra miljøministeriet i bekendtgørelser er fuldstændig udspecificeret ned i

man har muligheden for at sige det her er faktisk ikke i tråd med de overordnede politiske målsætninger

lagt op til at der kan opkræves et bidrag per kubikmeter af det her vand og der er jeg og dansk

så er vi også lidt nervøse for hvordan man styrer

opkræver i et bestemt område eller skal kortlægge vandet i et bestemt område

så bliver pålagt nogle ting

vil jeg sige at det er meget fornuftigt at man laver

hele det her med vandplaner som vi kan høre der har været en stor diskussion om

glemmer at give mulighederne til befolkningen

klageadgangen det er vist forsøgt

det er vigtigt at befolkningen kan høres hvorfor skal de her ting ikke

lade befolkningen komme til orde der er vi lidt nervøse for

natur og miljøklagenævnet måske underkendte de her planer lidt tidligere og så syntes man at man gerne

som regeringen ikke ønsker at der er nogen der skal kigge en over

det er selvfølgelig godt at man gerne vil have nogle ting der virker

smidig lov hvor man kan agere i stedet for kun en gang hvert sjette år vi er

vil være rigtig godt men vi er meget bekymret for det hvis man overimplementerer

blive hørt i de her sager det er en

man giver til ministeren ved

sige at nu er det bare bekendtgørelser der styrer det her fremover der vil vi gerne have at

vi får noget politisk inddragelse

niveauer rundtomkring hvordan kan man

de her såkaldte vandråd det er godt at man har

men vi skal også sikre at de her folk

det gør man jo ikke med en bekendtgørelse af den her karakter hvor der er lagt op til at nu bliver der bare sendt nogle nogle mål ud

også af de afvandingsmæssige interesser der er vi nødt til at

indflydelse mener vi

vil gerne høre hvad ministeren

komme frem med for at sikre befolkningens

som jeg har været lidt inde på med den afskårne klageadgang bekymrer os jo selvfølgelig meget særlig når enhedslisten nu

bakker så meget op om at afskaffe klageadgangen det er da

per clausen har sagt at mindretallet skulle beskyttes

og nu har vi så lige pludselig en helt anden situation

undrer os utrolig meget men det

vi har set at enhedslisten sådan set gerne vil gennemtrumfe nogle ting

indkaldt til ekstra møder for at få gennemtrumfet deres synspunkter her og nu

over i den anden grøft og gerne vil

klageadgangen og muligheden for

nogle helt nye ting derude

konsekvenser som jeg mener egentlig mangler

belyst i den her sag

hvad det er det kommer til at betyde for dem og hvordan

de her erstatninger

er blevet nævnt før at så skal man til

hulens masse penge og det er en

må vi jo sige at det er en

noget gennemprøvet teknologi vi vil gerne have

mange spørgsmål der er omkring

det må vi altså bare protestere imod

den tid der skal til for at behandle alle

spørgsmålene i den her sag og der tror jeg

man vil som minister for netop at få klarlagt og forklaret

godt rulle tilbage alligevel og man vil også gerne give mere inddragelse til både befolkningen og til de forskellige interesseorganisationer så vi har mange spørgsmål som vi gerne

sag og derfor er vi heller ikke tilhængere af at vi bare skal sige nej eller ja i dag vi vil gerne se

er måske det første skridt og

ikke mig der skal stille spørgsmål til herre per clausen

herre per clausen vil fjerne klageadgangen

i de her sager rundtomkring så vi har ikke noget imod at befolkningen

så fik man at vide at den måde som den politiske proces var blevet gjort det på ikke var god nok

rent havmiljø og fjorde uden iltsvind er alt sammen forudsætningen for at

økologisk tilstand i vandmiljøet til gavn for fisk

det her lovforslag bliver der indført et nyt koncept for vandplanlægning

og det er der brug for i de to år hvor jeg har været formand for folketingets miljøudvalg har vandplanerne

jeg tør næsten sige at nogle får tics når der tales om høring af vandplaner det gamle koncept med idéfase teknisk forhøring og supplerende høring er et bureaukratisk system

til at blive forbedret radikalt ud med overimplementering og ind med planlægning med viden og synspunkter fra de lokale aktørers

der mulighed for at natur og miljøfolk erhvervslivet

kan blive medlemmer af de vandråd som kommunerne skal nedsætte hen over kommunegrænserne for at planlægge indsatsprogrammer

er at der ikke vil være klageadgang over planer og bekendtgørelser men men bekendtgørelserne kommer i høring og jeg synes det er tankevækkende hvor meget tid der har været brugt på klager som har handlet om procedurer og om mål som dybest set har været fastsat i vandplanerne jeg synes det her nye lovforslag

vandplanlægningen an er en meget meget klar forbedring i forhold til at inddrage både mennesker med viden om lokale forhold og i det hele taget en bred kreds af interessenter frem for

lave en seks årsplan

bekendtgørelser indsatsplaner i takt med at man bliver klogere det synes vi fra radikal side er

i dette folketing kan være uenig i at

lidt med aben på skulderen

er en proces vi gerne vil have fremdrift i og derfor

må de beregninger jo komme her i den løbende

lovgivning om en ny proces det er meget vigtigt for os at få en proces

tager ting med ind fra starten tager viden med ind fra starten en proces der inddrager og inkluderer og faktisk sparer for en masse af den overimplementering som den tidligere lovgivning

fase og der

til hinder for at vi her kan vedtage en ny proces selv bekendtgørelser skal jo også i høring og skal også have flertal bag sig i folketinget på den måde at forstå at man ikke

huske en diskussion om en rockerlov

under en tidligere radikal minister hvor det lige netop var problemet at her var nogle

for nogle og ikke for nogle andre er den radikale ordfører ikke bekymret ved at lige netop disse bekendtgørelser differentieres fra område til område og derfor er en helt særlig form for generel regel

taler om en generel regel og hvornår man taler om en regel der i virkeligheden får direkte konsekvenser for den enkelte lodsejer er det ikke bekymrende for den radikale retsforståelse at differentieret

forskellige betydninger for det enkelte område og dermed en konkret betydning for

og det er de i mange sammenhænge og det får mig til at stille et spørgsmål om økonomien hvor er det

at den enkelte lodsejer er sikker på at den økonomiske konsekvens kommer frem i lyset af det enkelte indgreb for

set rigtig mange indgreb som har været byrdefulde og som ingen virkning har haft kunne vi få det afsløret hvor er det præcis at den økonomiske konsekvensberegning vil se dagens lys inden man træffer afgørelse

noget som har kendetegnet miljøministerens måde at arbejde på fra starten af den her regerings levetid når det handler om natur og miljø er

den lokale viden og de lokale interesser inddrages effektivt man kan altså ikke sidde bag et skrivebord et sted i landet og have fuldstændig forståelse for de helt lokale forhold der vedrører naturen vandløb søer og biodiversitet det skal kommunen have og det har de lokale naturfolk og dem der lever af jorden

der skal ske inden for de rammer og de mål der meldes ud fra ministeren

de overordnede miljømål og indsatser fastsættes altså centralt detailudmøntningen sker lokalt vandområdeplanerne er ikke i sig selv juridisk bindende det juridisk bindende vil være fastsat i bekendtgørelser og miljømål og indsatser det er politiske mål

der ligesom på andre områder på natur og miljøområdet ikke kan indbringes for natur og miljøklagenævnet konkrete afgørelser i udmøntningen lokalt kan naturligvis fortsat indbringes

rigtig god idé og det er helt logisk

i forhold til opfølgning på anbefalingerne fra natur og landbrugskommissionen jeg håber at

de her nye vandråd vil få en stor og aktiv rolle i gennemførelsen af anbefalingerne herfra

har

vedrører

og blive hørt undervejs samtidig er der også skal vi huske at holde fast i stadig væk gode muligheder for at klage over det der vedrører ens egen sag og

til at se på erstatning fordi det er ekspropriationslignende vilkår

sådan en rammelov som jo giver mulighed for

kan man næsten køre alene derudaf fra ministeriets og ministerens

den tid kommer

end da vi startede debatten her i folketingssalen føler

jeg synes at det er ret afgørende at det er en idé som

et niveau hvor bekymringen er lidt for stor i forhold til hvad der egentlig ligger i det her jeg synes at vi skal holde fast i at der her ligger et forslag om en proces

at implementere et eu direktiv

lave en ramme for hvordan man kan lave nogle planer nej formålet med

er sådan set at vi fremadrettet skal være i stand til at sikre at vi får nogle levende vandløb nogle rene vandløb at vi får nogle fjorde hvor der ikke er iltsvind at vi får et klart badevand og at vi får rene have altså formålet med den her lovgivning er sådan set at sikre

det her handler om indimellem kunne man godt glemme det synes jeg når man lytter til den her debat jeg synes faktisk det er vigtigt at fastholde

i det her folketing fordi eu har fundet på noget eller fordi vi synes at der er brug for at give flere bemyndigelser til en minister eller fordi vi synes der er brug for at lave yderligere restriktioner vi gør det fordi vi ønsker at sikre mere og

i danmark så har vi det også sådan til den diskussion der

nu skal over eller underimplementeres at

man konkret mener

der er et flertal i det danske folketing for på en række områder at gøre mere for at beskytte naturen

være rigtig godt og rigtig dejligt hvis det derimod er sådan at der er et flertal i folketinget der har et ønske om at vi skal finde på mere bureaukrati og flere tekniske vanskeligheder for at gennemføre det vi vil

sikre miljø og natur

vi skal holde os til den smule bureaukrati

som eu kræver af os der er ikke grund til at finde på mere bureaukrati det er der sjældent når man snakker om eu men altså for vores skyld gerne et højere ambitionsniveau og skulle regeringen komme med bekendtgørelser

af natur og miljø

allerede nu love regeringen at den vil have

jo også lidt er kernen i diskussionen her er at man får det fremstillet som om

og fordi det er bekendtgørelser

at den politiske kontrol og den politiske indsigt forsvinder

da helt overbevist om at den nuværende opposition vil følge nøje med i hvad der er af udkast til bekendtgørelser hvad der kommer af høringssvar og sørge for at ministeren vil komme til at stå til ansvar for enhver rimelig såvel som urimelig kritik der måtte blive rejst af de forskellige landbrugsorganisationer i den her sammenhæng så vi vil jo få diskussionen

ministeren vil også med jævne mellemrum kunne få behov for at være sikker på at der er

vil bare sige at hvis det handler om at sikre miljø og natur bedre

der ikke mangle støtte fra enhedslistens side

det her lovforslag handler ikke om at begrænse borgernes medbestemmelse og medindflydelse borgerne og de organisationer der interesserer sig for det her får mulighed for at ytre sig i forbindelse med høringsprocesser de får mulighed for at ytre sig i den

etableringen af vandrådene større mulighed for at blive engagerede og involverede i den konkrete udmøntning af de politisk fastsatte mål end de har i dag men de får ikke mulighed for at klage

på baggrund af en lovgivning vedtaget af folketinget og med udgangspunkt i at hun har et politisk flertal for at gennemføre en ambitiøs politik

og naturens vegne man får ikke mulighed for at køre en bureaukratisk evighedsmaskine

er nogle der har undret sig over at enhedslisten kan støtte indgreb i klageadgangen

det er lidt sjovt at dem som gerne under et tidligere politisk flertal gennemførte et indgreb i klageadgangen nu skælder ud på os fordi vi så accepterer indgreb i klageadgangen men det vender selvfølgelig begge veje

at jeg har studeret det lidt jeg har ikke nogen erindring om at

haft det synspunkt at man ved hjælp af

klage til en administrativ myndighed eller en klagemyndighed

mulighed for at ændre de politiske prioriteringer og de politiske mål som et flertal havde lagt sig fast på det ville efter min mening være

erstatte politik med jura og i virkeligheden være et angreb på demokratiet så derfor har jeg ingen vanskeligheder med at støtte de ændringer der ligger her

spørgsmålet om at give bemyndigelser til regeringen her må man jo nok se i øjnene at der kan findes rigtig mange gode og saftige citater hvor jeg har kritiseret bemyndigelseslovgivning lidt færre men også gode og saftige citater fra adskillige af regeringspartierne er jeg sikker på

skeptisk over for at give bemyndigelser når man ikke har styr på i alle detaljer hvad de bemyndigelser bliver brugt til

set helt enig i det er

ingen tvivl om jeg har så gjort mig rigtig mange grundige overvejelser om hvad konsekvensen ville være af

synes jeg fornuftig afvejning er nået frem til at det er rigtigt at give regeringen give ministeren mulighed for at lave de her bekendtgørelser også fordi

lave en bekendtgørelse jo ikke er en proces som er skjult for offentligheden det er en proces som foregår med høringer og med mulighed for også at gå ind politisk og tage

det er jo også en proces som er underlagt

i bekendtgørelsen og når man udstikker rammerne i virkeligheden bliver truffet nogle beslutninger som man ret præcist kan se har en alvorlig konsekvens for konkrete jordejere

være sådan at vi ikke kan lave bekendtgørelser med det formål at stoppe ødelæggelsen af vores natur og miljø

så skulle lade være med at lave de bekendtgørelser fordi vi med sikkerhed kan sige at det kommer til at ramme nogle

hårdere end det rammer andre

vil til den interessante og spændende diskussion om hvorvidt der er tale om ekspropriationslignende forhold eller ej sige at mig bekendt er spørgsmålet

der er ekspropriation eller ej reguleret af lov i danmark og jeg går ind for at man skal bruge den lov jeg går ikke ind for at man her skal give nogle løfter til nogle om at de skulle have særlig let adgang til at komme under

have en klar interesse i at stille landbrugserhvervet mere gunstigt end andre erhverv i det her land men det synes jeg ville være en dårlig idé så der synes

den tungere side er jo allerede berørt og jeg må sige at det forekommer

gives så uindskrænket magt til bureaukratiet på dette felt

falder fars hammer undskyld mors hammer ned over landbrugserhvervet og embedsmændenes skøn vil stå til troende

som det fremgår af debatten fjerner man ved dette lovforslag den direkte klageadgang i den fremtidige vandplansregulering omkring tilblivelsen af planerne og det betyder altså også noget selv om interessenterne har været med i udarbejdelsen disse her ting skal jo oversættes og fortolkes og hvordan er processen for

kommer ud og bliver mors hammer i bekendtgørelsen

det mindste i tvivl om om

at førstegenerationsvandplanerne blev underkendt i natur

tolv

tolkes som om man ønsker at indskrænke de enkelte lodsejeres mulighed for at blive hørt i væsentlige dele af

det er stærkt problematisk at man på denne måde fratager lodsejerne muligheden for at påklage de kommende bekendtgørelser og vi synes

det demokrati vi alle værner om

er altså lang vej for den enkelte lodsejer i høringssvarene påpeges tillige at forslaget synes at kollidere med århuskonventionens bestemmelser om borgernes adgang til en enkel og billig prøvelse af forvaltningsmyndighedernes grænser og her vil de kommende bekendtgørelser virkelig repræsentere myndigheden når der slås hårdt

kan de jo sagtens indebære konkrete

hos den enkelte lodsejer som jeg allerede har været inde på dette er jo ikke mere generelt end at det virker forskelligt forskellige steder i landet med den stækkede klageadgang imødeser jeg at staten kan få en byge af retssager om ekspropriation og at erstatningerne her kan løbe op i et milliardbeløb det er stik imod regeringsgrundlaget der lægger vægt på borgerinddragelse i bred forstand derfor undrer det mig virkelig at man indskrænker muligheden for at blive hørt det var en lille ting at give for at få et ellers rigtig godt lovforslag

denne gang kan man næsten sige en vurdering af de økonomiske konsekvenser eller i det mindste en præcisering af

bagefter kan drage konsekvenser af dem det synes jeg er et rigtig spændende spørgsmål og det bør vi faktisk vide inden vi giver taktstokken videre i

det danske samfund alene vandløbsindsatsen vil hurtigt løbe op i adskillige milliarder kroner i tabt produktionsjord derfor har vi brug for en realistisk konsekvensvurdering

hvor dyre vandplanerne bliver for danmark vi snakker

i folketinget vi må vide hvad det koster på konkurrenceevnen jeg håber rigtig meget at vi som minimum kan få få klarhed over dette i lovforberedelsen

som det er fremgået af det jeg har sagt anser vi altså det her lovforslag som ikke tilfredsstillende i den nuværende

er at man ønsker at lave et mere enkelt og mere

det ønsker vi konservative altid at være med til men så har jeg måske også sagt hvad jeg kan sige af positive ting

jeg må tilstå at

som vil være alt for omfattende og som jeg heller ikke forventer at ministeren lige skal stå og svare på her i dag

vi fra konservativ side kan give en endelig melding

der her tidligt i morges eller hvornår

kom fire nye notater og dem har

de fint kommenterede høringssvar fra ministeren

gør egentlig at jeg her ude i margen har stillet

i udvalgsarbejdet men jeg vil sige at der er en udpræget brug af abstrakte myndighedsbestemmelser jeg mangler også at vi ser en eller anden form for økonomisk konsekvensberegning

klageadgang

jeg vil egentlig bare slutte af med at sige at

også er rigtig vigtigt for os som konservative men det er også rigtig vigtigt for os at vi som politikere forstår rækkevidden af det forslag vi

bliver en solid ramme vi får lagt

af den ramme er det en lillebitte ramme der bare kan puttes lidt ind i eller er det en kæmpestor

stort set alting kan blive lagt ind i

har i hvert fald mange spørgsmål før vi fra konservativ side

arbejde vi nu lægger rammerne for i dag med den her

nye tilgang til vandplanlægningen vi har meget brug for nye rammer for hvordan vi skal lave en beskyttelse af vores vand og skabe endnu mere rent vand til danskerne og til naturen i arbejdet med førstegenerationsvandplanerne som jo gik i gang

man valgt at lægge en række danske særbestemmelser ind og det har altså forplumret den her proces og det har store konsekvenser for vandmiljøet at man har fået skabt det her bureaukratiske hamsterjul som vi nu forsøger at slippe ud af det er det vi vil gøre op med med det

takker alle ordførerne for at se at intentionen med lovforslaget lige præcis er at komme ud af et bureaukratisk hamsterjul og at gøre noget

at se om ikke vi kan gribe de her udfordringer med vandmiljøet anderledes an for det er en stor og svær opgave vandet er der jo virkelig

jeg foreslået et helt nyt koncept for vandplanlægningen

meget vigtige formål det første og det hører jeg også stort set alle ordførerne anerkende er at det her

gør vandplanlægningen enklere smidigere og mere direktivnær jeg foreslår for eksempel med

at vi afskaffer idéfasen den tekniske forhøring den supplerende høring og de kommunale vandhandleplaner på den måde strømliner vi vandplanlægningen vandområdeplanerne

vil som direktivet har forudsat få karakterer af et informationsdokument som skal oplyse om regeringens ambitioner for den kommende planlægningsperiode

os til at sige vandområdeplaner fremover fordi det er den direktivnære oversættelse det andet vigtige formål er at styrke interessentinddragelsen når vandmiljøet lider er

tværs af de traditionelle skyttegrave derfor

en række møder med interessenter jeg holdt for eksempel et stort

de grønne organisationer landbrugsorganisationer og forskellige andre der har interesse i vand vi kiggede på hinanden og sagde kan vi lave en række spilleregler

at lave de såkaldte vandråd som skal inddrage interessenterne og forankre vandplanlægningen lokalt sådan at dem med gummistøvlerne derude kommer til at give

indsatser for vandet jeg tror jeg taler for alle interessenter når jeg siger at det her møde gik over al forventning

positive tilgang til skabelsen af renere vand jeg ønsker at videreføre med lovforslaget

det er også derfor jeg anmoder alle om at komme ind i processen at gå konstruktivt ind i arbejdet med de her vandråd i stedet for sidde

en prop i den her proces kom nu ind

være enige med mig i at det er den rigtige tilgang til at få folk ind i arbejdet

stoppe processen med at sætte en kæp i hjulet et eller andet sted kommunerne

ny opgave for de skal arbejde sammen med de lokale vandråd om at foreslå konkrete indsatser til at forbedre vandmiljøet i det gamle

nu siger vi tværtimod hvad synes i mennesker der

gøre det bedst og billigst kom med et bud sammen med jeres kommune og så lytter vi selvfølgelig til jer med det her lovforslag spiller vi altså bolden over til interessenterne

hvor man skal ændre en hel vandplan og skal ud i seks måneders høring i stedet giver det mening med en høring der som udgangspunkt er på otte uger på den måde kan planerne justeres undervejs så de passer til virkeligheden det kan jo være vi bliver klogere i løbet af seks år det kan være vi får mere viden det kan være vi får nye virkemidler vi gerne vil have i spil

derfor det her setup er meget smidigere

en ny indsats kan iværksættes jo bedre er det for vandmiljøet og det kan også ende med at være bedre for økonomien fordi vi forhåbentlig

for at forbedre tilstanden i vores vandløb kystvande og

de bindende mål og indsatser skal fremadrettet fastsættes i bekendtgørelser og dermed bliver det helt tydeligt hvad der er juridisk bindende i vandplanlægningen det er også en god oprydning

bekendtgørelser der fastsætter politiske mål derfor giver det nye koncept heller ikke adgang til at klage til natur og miljøklagenævnet over de bekendtgørelser der udmønter vandplanlægningen på det her område

jeg bare sige helt klart kommer vandmiljøindsatsen blot til at stemme overens med miljøministeriets andre områder for eksempel kan man jo heller ikke klage over politiske beslutninger om at vi ikke vil have forurenet vores drikkevand med sprøjtemidler borgere kan naturligvis stadig væk sikre deres rettigheder fuldt ud i forbindelse med konkrete sager og de kan fortsat indbringe vandområdeplaner og bekendtgørelser for domstolene jeg har løbende haft en god dialog med danmarks naturfredningsforening med landbrug fødevarer

have en tæt dialog om det nye koncept med interessenterne og det er vigtigt at de også føler ejerskab lovforslaget har været i høring i september og oktober og indkommet fire og fyrre høringssvar det er rigtigt at der også kritiske røster og der er også mange der har meget

og med en meget større inddragelse og det synes

huske høringssvarene har dog givet mig anledning til at justere på et par dele af lovforslaget for eksempel har jeg lyttet til at

så vil jeg sige at

vil prøve efter bedste evne at svare på dem venstre spurgte til om det her kan få ekspropriativ karakter

det vil sige at mener man som lodsejer at det

der har man jo retten på sin side der er ikke hjemmel her til at lave ekspropriation

herre hans christian schmidt spurgte også til balancen i vandrådene og der er

vi udsteder bekendtgørelserne at der er en klar balance i vandrådene mellem lodsejerinteresser og grønne interesser sådan

benyttelse og beskyttelse kommer til at gå hånd i hånd

fjernet en masse overimplementering men jeg vil til gengæld tilstå

er jo lige præcis med de vandråd

få en god dialog om hvordan den politiske proces omkring udmøntningen af bekendtgørelser skal være

jeg vil også gerne stille mig til rådighed

har ønsket til både samråd og spørgsmål

man skal have ret til enkel og billig adgang til prøvelse af sine sager det var jo derfor

gebyret for at klage ned fra tre tusind kroner til fem

at borgerne i det her land skal kunne klage og det kan man

med det her nye plankoncept man kan klage

jeg kan lige rekapitulere processen for hvornår man kan komme ind som lodsejer

forskernes bud på hvad der skal gøres

til vandplanerne det er basisanalyserne og de kommer her til december så kigger vi på det politisk

til det her det melder vi ud så kommer

man som lodsejer blive hørt gennem sin organisation

kvælstof og fosforindsatsen hvis man har en supergod idé til et vådområde

der seks måneder hvor man kan blive hørt

og så kan man hvis skal ske noget på ens egen grund også klage

temmelig stor inddragelse af retssikkerhed i det her nye koncept

siger konservative at der er en lang række spørgsmål og jeg vil sige

repræsenterer måske sidder med så lad os endelig få dem frem og gravet ud sammen

hvad vil ministeren sige til de udvalg som siger her har vi en indsats som vi nu vurderer er ude af trit med de økonomiske konsekvenser den pågældende indsats vil

derfor gør vi ikke noget ved det her det der

en beslutning i en kommunalbestyrelse

vi har nogle meget længere uddannelser end i har i nede kommunen og vi vurderer altså at der er god økonomi i det her og

i byrådet så er det det jeg kalder

en minimal miljøeffekt det er der ikke nogen der ønsker selv om der er mange der har troet at det var det vandplanerne havde til formål det er det ikke det er at skabe nogle levende vandløb

med relativt simple indgreb man kan gøre det steder hvor lodsejere faktisk frivilligt er gået med til det fordi

med nogle jorde der har det svært og er oversvømmet og man kan få et utrolig meget mere spændende landskab ved

indsamleruddannelsen har til formål at skabe ensartet niveau for indsamlingsvirksomheder på tværs af kommunale grænser

samt ved ansøgning om tilskud ved indsamling af affald for det fjerde indeholder

krav om digital indberetning ved anmodning om tilskud ved indsamling af

er det klart at der er punkter som er mere eller mindre spiselige for venstre digitale indberetninger og digitale løsninger er jo en del af de fremtidige præmisser og det gælder ikke kun på miljøfronten vi har netop også behandlet l to og tres om obligatorisk digital selvbetjening ved indgivelse af klager til natur og miljøklagenævnet og det er derfor helt naturligt at det er et led i selve digitaliseringen af den offentlige sektor at det sker på

som eu medlemsland har vi også forpligtelse til på mest effektiv vis at gennemføre diverse direktiver derfor skal det også føre til administrative lettelser for producenter og importører af elektroniske produkter med implementeringen af weee direktivet min bekymring og mit væsentligste punkt på dette område er at vi skal være sikre på at retningslinjerne er ens for alle medlemslandene for ikke at havne i en situation hvor vi kan risikere konkurrenceforvridning internt i eu hvis vi overimplementerer eu direktiver hvad vi før har gjort jeg opridser lige

lovforslag og når man har betænkeligheder

melder der sig jo også nogle spørgsmål og derfor ser vi det også som en nødvendighed at vi også her får etableret et samråd med ministeren hvor vi skal have belyst og forklaret problemstillingerne samt nødvendigheden af de forskellige delforslag det vil så alt sammen afgøre hvor vi vil stille os henne

at det er noget vi ikke går ind for men

de sundheds og miljøskadelige stoffer som man putter ind i fjernsynet for at undgå at

derfor giver det god mening at gøre mere for at indsamle elektronikaffaldet

nogle ting giver det jo ekstra god mening at gøre på en måde så man ikke er fuldstændig ved siden af skiven i

de andre lande omkring os derfor er det

det her område og at det lovforslag vi i dag behandler handler om at få omsat i dansk lov

regeringens ressourcestrategi

det elektroniske og elektriske affald

den næste store klump i det her forslag i virkeligheden om

lidt lettere for producenterne altså der skal være nogle administrative ting som ikke er helt så besværlige som de er i dag

for udenlandske producenter at leve op til producentansvaret for

bliver ansvaret for at håndtere de her ting i

salgssted også ligesom skal etablere sig og leve op til de forpligtelser som ligger i producentansvaret og der ligger der jo muligheden for at bemyndige en enkeltperson

at man kun skal betale én gang for sin affaldshåndtering så må sige altså det at hvis man importerer noget til danmark

fra venstre nævnte nemlig

resten altså i forhold til resten af eu landene hvordan

nogenlunde på niveau og der er der jo også et element i det her der handler om informationsudveksling

ud af en vej som slet ikke har noget gøre med de andre

at de værdier og de problematiske stoffer

så vi skal blive bedre til

uddannelse for de folk der skal håndtere det

en pengemaskine og derfor handler det om at de penge som uddannelsen koster er

man skal kunne pålægges

relativt overkommeligt med en årlig virksomhedsomkostning på omkring tre hundrede kroner

vi ser et stort potentiale i forslaget og ser frem til udvalgsbehandlingen der vil være både økonomiske gevinster for virksomhederne og store miljømæssige gevinster i det her

man på den her måde ligesom

er dårlig internetforbindelse og så pålægger man dem at

tusind virksomheder som havde den her dårlige internetforbindelse

skal indberette den her vej rundt det synes vi heller ikke er særlig godt

når man så ligesom fastlægger nogle ting som ikke kan lade sig gøre det der også er problematisk sådan som vi ser det i

dansk folkeparti er at man igen kommer med et nyt gebyr over for de her virksomheder

kommer med nye gebyrer i det sidste forslag vi

producent og virksomhedsejer og det bliver dyrt at være borger

i danmark og det synes vi ikke vi trænger til på nuværende tidspunkt

regninger så derfor må vi sige at

grundlæggende kan vi ikke støtte det her

det at man kan lade sig repræsentere af nogle andre virksomheder som man ved er certificerede og som kan håndtere de her opgaver det har vi heller ikke noget imod

vores klare holdning til det her

bedre og mere effektiv indsamling og genanvendelse af elektronisk og

heldigvis spiller direktivet og den nye ressourcestrategi rigtig godt sammen der skal indsamles mere minimum fem og tres procent af de markedsførte mængder og endda fem og halvfjerds procent fra husholdningerne men netop for

vi har tidligere set at ministeren har omtalt en frivillig aftale med dansk industri i forhold til at få flere producentdrevne initiativer i forhold til indsamling af

det er netop fordi danmark i forhold til direktivet har en undtagelse så det ikke bliver obligatorisk for detailhandlende

elektronisk affald i danmark skal vi også være os bevidst at det

faktisk ofte er både giftige og farlige materialer man skal håndtere og derfor

som vi lægger vægt på fra radikal side

en mulighed for at lave en

uddannelse som

men som dog er til at overse i pris da det kun koster tre hundrede kroner for en virksomhed om året

sidst men ikke mindst er der også digital indberetning af indsamling af dæk og det er jo med til i det hele taget

effektivisere administrationen i den

nu kan jeg høre at forskellige partier har lidt forskelligt syn på det men jeg ser i hvert fald frem til at vi får en god behandling af det i udvalget og at det her for alle kan blive en del af

videre arbejde med ressourcestrategien som vi selvfølgelig

at sætte mål for større indsamling i danmark i danmark og i eu skal

være langt bedre til at genanvende og udnytte ressourcer i elektronik så vi mindsker ressourcetrækket men producenterne skal også være bedre til at konstruere produkterne så de faktisk lettere kan nyttiggøres efter brug målet er helt lukkede ressourcekredsløb

til vi når dertil regeringens ressourcestrategi er

et opgør med den traditionelle opfattelse af at affald er noget som bare er dyrt og besværligt og helst skal væk det kan ikke blive ved i en verden hvor

vi har befolkningstilvækst og en voksende middelklasse med højere krav

levestandarden det er fint at

eu er i gang på elektronikområdet

håndteringen af ressourcerne i de udtjente apparater og

produktdesign så vi undgår farlige stoffer som

der faktisk rundtomkring i europa er mange hundrede tusinder af arbejdspladser gemt i

gennemførelse af direktivet og vi støtter

det synes vi er rigtig fornuftigt og det skal ikke komme det her lovforslag til skade at det så også ligger i forlængelse af et eu direktiv det afgørende er jo at indholdet er rigtigt og fornuftigt

svarer til vores målsætninger jeg synes også

afgørende at man forsøger at påvirke de produkter der bliver produceret sådan at de bliver nemmere

helt klart er noget der går i den rigtige retning

dohrmann var inde på at vi løber ind i den vanskelighed hver eneste gang vi står her og diskuterer digitalisering at vi stadig væk har dele af danmark hvor kravet om digitalisering er

det findes andre steder i landet så møder man mennesker som

for mange mennesker der bor i landdistrikterne og i mindre byer ikke mindst

der også forsøger at opretholde en eller anden form for virksomhed i de områder

ikke lave et system der gør at det bliver helt umuligt at drive virksomhed i de områder i stedet for ligesom at sige at vi skal lade være med at digitalisere og rulle det tilbage så tror jeg det er klogere at have den målsætning at vi skal sikre at der er nogle ordentlige internetforbindelser i hele landet jeg har også forstået at alle partier i folketinget går ind for det kl går ind for det alle går ind for det så

sige at det synes jeg er rigtig vigtigt

et andet område hvor jeg ikke er helt enig med venstre og dansk folkeparti og det er i forhold til

dansk folkeparti og venstre synes det er problematisk at den skal gebyrfinansieres

må man så bare sige hvis det ikke skal gebyrfinansieres af de virksomheder som

altså er der tale om at skatteyderne skal betale

om et meget lille beløb så uanset om man

gik det nok men jeg synes bare at

det aldrig må koste noget for erhvervslivet når man stiller nogle ting til rådighed for erhvervslivet og samtidig sige

dansker for så bliver det faktisk dyrere at være dansker

uddannelse det er lige meget vi kan bare sådan fuske os lidt igennem

godkendelse af den og jeg tror såmænd også at

set i forhold til de fordele som jeg faktisk mener det giver i hvert fald store dele af erhvervslivet at gennemføre den her anderledes håndtering af affald og understøtte at det foregår på en effektiv måde fremadrettet

støtte det her lovforslag medmindre de meget grundige spørgsmål der vil komme fra venstres side vil afsløre nogle uhensigtsmæssigheder i lovforslaget som

været opmærksom på i første omgang det forbehold skal man jo altid tage

at de mennesker der skal håndtere affaldet og indberette data er uddannet til det men er det virkelig nødvendigt at straffe virksomhederne jeg synes det ikke gebyret for

den såkaldte indsamleruddannelse forventes at blive cirka fem hundrede kroner det er selvfølgelig ikke alverden men med

det urimelig høje skatte og afgiftstryk som danske virksomheder er pålagt i dag så er det altså ikke rimeligt at gøre det endnu dyrere at drive virksomhed det er jo lag på lag stort set hver eneste dag herindefra liberal alliance er generelt bekymret over de dårlige rammevilkår som vi fra politisk hold tilbyder virksomhederne og med det nye gebyr for indsamleruddannelsen vil vilkårene naturligvis kun gå én vej nemlig til det værre

deler med dansk industri der er dog også gode takter i forslaget

at importører og producenter nu får mulighed for at angive digitalt og

digitalt til skat er en regelforenkling som som vi selvfølgelig er glade for i liberal alliance det er godt og det er et skridt i den rigtige retning men det er et lille skridt og det er ikke helt nok til at liberal alliance vil støtte det samlede lovforslag danske virksomheder kæmper hver eneste dag i forvejen

og alt for høje afgifter vi har ikke brug for flere derfor kan vi

man nævner ressourcestrategien igen en strategi vi ikke har vedtaget herinde

forslaget har været stillet før dengang blev det trukket tilbage fordi man ikke rigtig kunne sige hvad det ville koste at

fordi man ikke lige kunne svare på hvordan uddannelsen skulle udformes det ligger der så svar på nu og så bliver jeg alligevel i tvivl

i forhold til uddannelsen står der at miljøstyrelsen kan oplyse at styrelsen har fokus på

udvikles et effektivt digitalt uddannelsessystem

vi jo enige i men er det udviklet eller er det ikke udviklet endnu hvad er det vi vedtager vedtager vi en uddannelse der sådan set ikke helt er klar endnu

synes er et meget lille gebyr og nu må vi holde op med at være pjattede

er det en ny trend at vi synes at hver gang vi finder en ny uddannelse

erhvervslivet der skal betale uddannelsen eller kunne vi finde en anden model vi har ikke noget imod at

meget vægt på at der jo mangler en revision både af elektronikaffalds og af selve affaldsdatabekendtgørelsen og det var måske også på sin plads at vi

fik den revision samtidig med at vi vedtager det her forslag så alt i alt har vi en række spørgsmål og når vi har set svarene på dem

både er guld og sølv og forskellige andre ting i sådan en skrotbunke af elektronik men der gemmer sig også problematiske stoffer som for eksempel bromerede flammehæmmere som kan være

hvordan affaldet skal håndteres og indsamles

i eus weee direktiv som vi er

implementere i dag i danmark er vi allerede kommet langt med det der hedder producentansvar altså at sikre at dem der fører et produkt på markedet sådan set også følger det til

betalt for det når det bliver til affald samtidig

holde fokus på at gøre de administrative byrder

løsning så små som muligt og vi vil gerne sikre så få omkostninger som muligt for virksomhederne når vi varetager den her helt nødvendige opgave med at få samlet elektronikaffaldet ind igen der mangler stadig lidt i miljøbeskyttelsesloven

har som fællesnævner at de medfører administrative lettelser for producenter og importører for det første giver lovforslaget nemlig mulighed for at udnævne en bemyndiget repræsentant til at varetage producentens eller importørens forpligtelser som følger af producentansvaret forpligtelserne består i både registrering i producentregisteret årlig indberetning af markedsførte mængder og i at sørge for at få indsamlet og behandlet elektronikaffald

markedsføre elektronik i danmark at producenten eller importøren er registreret i producentregisteret hvis en udenlandsk virksomhed ikke er etableret i danmark påhviler producentansvaret den enkelte importør den enkelte importør kan imidlertid være en lang række små butikker der hver især markedsfører en lille mængde elektronik og dermed bliver producentansvaret fordelt på flere distributører som hver især skal registreres i producentregisteret så derfor ved at indføre muligheden for

én repræsentant for den udenlandske producent

klare lettelser i det her for erhvervslivet for det andet sikrer lovforslaget at man som producent og importør kun skal betale for affaldshåndteringen i ét land hvis hvis produktet bliver eksporteret til et andet land efter at det er blevet solgt i danmark så får producenter og importører mulighed for at få tilbagebetalt det beløb de har betalt til dækning af

til affaldshåndteringen af elektronikken fremover skal producenter og importører altså kun betale for håndteringen af produkter som rent faktisk bliver til affald i danmark det betyder en mere retfærdig fordeling af omkostningerne ved affaldshåndteringen den tredje lettelse drejer sig om at

bliver forpligtet til at udveksle oplysninger med de øvrige eu lande og

kommissionen jeg forventer at denne forpligtelse vil medføre en mere ensartet administration af producentansvaret i eu

og ikke mindst en mere smidig sagsbehandling for virksomhederne lovforslaget indeholder også enkelte andre ændringer af miljøbeskyttelsesloven i to tusind og syv besluttede en bred

til at indsamle erhvervsaffald til genanvendelse det øgede ansvar for private kræver dog en opkvalificering i branchen

lavet en indsamleruddannelse det vi mangler er at lave regler at finansiere den miljøministeriet

med branchen nået frem til at det bliver etableret en rent internetbaseret uddannelse og eksamen

i miljøministeriet for etableringen

uddannelsen mens der i lovforslaget lægges op til at driften af uddannelsen finansieret af et gebyr på fem hundrede kroner da et bevis for uddannelsen vil være gyldigt i fem år svarer det til en årlig omkostning for hver virksomhed på godt tre hundrede kroner vi vil naturligvis sikre at uddannelsessystemet bliver effektivt at uddannelsesmaterialet er let tilgængeligt og informativt og at gebyret alene kommer til at dække de faktiske udgifter til at opnå indsamlerbeviset vi vil også

i overensstemmelse med regeringens digitaliseringsstrategi det vil lette administrationen hos både virksomhederne skat og dækbranchens miljøfond som administrerer ordningen der findes allerede i dag digitale indberetningsløsninger på tastselv erhverv som er brugervenlige og sikre regeringen ønsker et danmark uden affald et danmark hvor vi indsamler og genanvender de værdifulde ressourcer bedst muligt i stedet for

at brænde dem af det her lovforslag er en af de små trædesten der skal være med til at få os derhen